er meget klar orkestret bør bevares fordi det bygger bro mellem

klassiske musik fordi det kommer ud i hele landet fordi det tiltrækker mennesker der normalt ikke ville tage til orkesterkoncerter

god underholdningsmusik

orkestret er i dag skrevet ind i den eksisterende public service kontrakt på linje med de øvrige dr

blev det aftalt at den eksisterende kontrakt ville blive videreført medmindre man blev enig om noget andet derfor er det for os slet ikke et spørgsmål

orkestret skal bevares eller ej for det har vi allerede nikket ja til at

desværre har hverken danmarks radio eller ministeren overholdt de almindelige spilleregler for indgåelsen af public service kontrakten dr valgte at nedlægge orkestret efter have forhørt sig hos ministeren der sagde ja til planerne

vi er nogle stykker der igennem længere tid har forsøgt at få ministeren på rette spor men hun har indtil videre været usædvanlig stejl og stædig der har ikke været vist megen vilje til kompromis selv om der har været foreslået mange modeller det skyldes at der er et flertal der

orkestret og derfor har vi jo ikke opgivet håbet endnu

det er derfor dansk folkepartis håb at denne hasteforespørgsel kan løsne op for ministerens stivsind så vi kan få lavet en politisk aftale der

orkestret derfor vil vi bede ministeren gøre rede for public service aftalen

med danmarks radio og for folketingsflertallets ønske om at bevare underholdningsorkestret og jeg vil

df og edmund joensen

folketinget opfordrer ministeren til fortsatte forhandlinger for at sikre økonomi til at bevare underholdningsorkestret uden alternative besparelser på

budget forhandlingerne skal foregå indenfor rammerne af

samtidig blev aftalepartierne enige om at stille nye krav

radio for eksempel om at styrke indsatsen over for mennesker med handicap og unge herunder med innovativt indhold på internettet og tv inden for en bred genre af programmer med videre aftalepartierne har ønsket en styrkelse af danmarks radios regionale dækning så den afspejler mangfoldigheden i de forskellige dele af landet herunder på kulturområdet ifølge medieaftalen skal danmarks radios regionale enheder friholdes ved udmøntningen af effektiviseringskravene medieaftalen er den politiske ramme der er lagt for danmarks radios virksomhed i de næste fire år

har ansvar for så vi har med andre ord sammen og i enighed pålagt danmarks radio besparelser det er klart at det vil have konsekvenser for virksomheden danmarks radio når den pålægges besparelser i den størrelsesorden vi taler om og det betyder også

det er også klart at der er en nødvendighed for at prioritere på en måde som styrker nogle andre områder end dem der ellers har været

som har ansvaret for at udmønte den økonomiske ramme som de har fået via medieaftalen

ansvar at finde besparelser ved at prioritere midler og indsatsområder inden for den ramme jeg mener af princip ikke at folketingspolitikere skal blande sig i måden hvorpå danmarks radio løser sin opgave det er min opfattelse at princippet om armslængde i forhold til danmarks radio skal fastholdes og det betyder at danmarks radios ledelse er ansat til henholdsvis beskikket som bestyrelse til at varetage den ledelsesopgave som ligger her

den ottende september i år blev alle medieordførerne orienteret af danmarks radios ledelse om danmarks radios planer der kom en skrivelse

tusind og femten til atten og sender pressemeddelelser ud der beskriver det overordnede indhold i planen i den forbindelse sendes der en lidt mere udførlig beskrivelse end planen og pressemeddelelsen til orientering hvis du ønsker en uddybning af nedenstående er du naturligvis velkommen til kontakte maria rørbye rønn eller tage fat i mig

formanden for bestyrelsen jeg citerer fra side to under overskriften bedre omstillingsmuligheder til den nye medievirkelighed og fokusering af danmarks radios levende musiktilbud danmarks radios bestyrelse har vedtaget en økonomiplan for to tusind og femten til atten der skal tilpasse danmarks radio til de økonomiske følger af medieforliget og sikre et økonomisk råderum der gør det muligt at omstille

tusind og femten hvor danmarks radios nuværende public service kontrakt ophører samtidig gennemføres en fremadrettet omlægning af de samlede levende musik tilbud til befolkningen

musikhandlingsplan

at folketingets partier

orientering om de besparelser og ændringer som danmarks radios ledelse har besluttet sig for

vil understrege at der har været meget snak om hvem der har vidst hvad hvornår men jeg vil sige at

de planer fra den ottende september og

langt inde i december måned

der afgør hvordan de foretager deres besparelser vi har ikke givet dem ret mange dessiner vi

nu skal der indgås en ny public service kontrakt for danmarks radio for de kommende fire år og det er en tradition at aftalepartierne inddrages i den drøftelse det har vi haft en del møder om uden at vi er nået til nogen afklaring på nogen af de problemer som er opstået undervejs

fortsætte de forhandlinger og drøftelser der har været i medieordførerkredsen det er der vi afgør den slags ting men der er ikke nogen gratis løsninger hvis man

den her sammenhæng hvis man vil ændre på den prioritering som danmarks radio har lavet så handler det om at den prioritering der så bliver resultatet af det bliver en som holder

ellers bliver det her begyndelsen til en glidebane som er uden ende

for det er sådan med en uafhængig særlig institution som danmarks radio

af den definition af public service der er der at det er dem der har ansvaret for at udmønte den opgave som danmarks radio

er det afgørende det er virkelig meget afgørende at vi som politikere kan blive enige om hvor grænsen går for den indblanding vi kan

over for en selvstændig institution der har ansvaret for at leve op til den lovgivning som

vedtaget her i folketinget så derfor er det en stærk og indtrængende appel om at vi fortsætter forhandlingerne i forhandlingslokalet

folketingets talerstol via en forespørgsel det ved alle af erfaring

det er alt for kompliceret stof til det

gør det derfor kan man godt bruge en forespørgsel til at markere nogle holdninger nogle forestillinger noget man gerne vil

gå i detaljer og man kan ikke forhandle på en måde som fører til et resultat her og nu så derfor fortsætter vi forhandlingerne

mulighed for korte bemærkninger også der vil der blive restriktioner fordi vi skal nå det hele og hvis ministeren til sidst også går op og der skal være tid

vil der blive to til tre korte bemærkninger per ordfører her i

den første ordfører der får ordet er herre alex ahrendtsen for

erkende at der er et flertal på halvfems mandater der vil bevare orkestret vi står bag

derfor er det ministerens opgave at finde en løsning ministeren har

indbudt til forhandlinger og det er jo glimrende

vi skal finde en løsning og det er hendes ansvar

så vil jeg lige

argumenter ministeren siger at

har fået pålagt besparelser

har fået pålagt effektiviseringer og nedlæggelsen af orkestret er en grov besparelse det er ikke en effektivisering ministeren siger at vi som politikere ikke skal blande os der er armslængde men ministeren blander sig jo selv hvis det kan fremme hendes egen sag

fremlægge et notat hvis det

hun faktisk selv brudt armslængdeprincippet ministeren fører hemmelige forhandlinger med

af parterne parterne nemlig venstre om

underholdningsorkestret og orienterer ikke de resterende partier i forligskredsen det synes jeg er ret uhørt

ministeren siger at det er

radio selv der bestemmer nu er en public service aftale jo ikke en blankocheck det er jo os i folketinget der laver aftalen det er os der bestemmer det er os der lægger ting ind om public service kontrakten i aftalen

ministeren indbyder til fortsatte drøftelser det er glimrende men jeg håber at ministeren nu forstår at det skal munde ud i at orkestret fortsætter

er ikke noget der er gratis det siger sig selv men vi skal selvfølgelig finde en løsning og vi har alle sammen forsøgt at hjælpe både danmarks radio og ministeren til at finde en løsning som vi alle sammen kunne være fælles om de er alle sammen blevet viftet af ministerens bord

det gør vi jo hele tiden

kollega morten marinus har jo nævnt for eksempel arkiverne hvor vi har blandet os armslængdeprincippet er jo ikke et frihedsbrev jeg opfatter lidt ministeren som en slags armslængdefundamentalist man kan bare gøre hvad man har lyst til

jo os politikere der har ansvaret og jeg tror at det er nødvendigt at vi får en mere principiel diskussion af armslængdeprincippet

vil vi nok i dansk folkeparti

skal forhandle her i salen men hun er jo selv skyld i at vi har

her forespørgsel vi tilbød ministeren

at hun kunne undgå det her hvis vi nu fik en løsning den har hun så ikke benyttet sig af vi ser frem til ministerens endelige svar når denne ordførerdebat er

er

medieaftalen som skal føres over i public service aftalen så det er helt normalt

at der var planer om at lukke det ikke på noget tidspunkt tværtimod fik vi at vide at det der ikke specifikt blev taget op i forbindelse med public service kontrakten ville blive videreført

i den nye kontrakt så vi har vore hænder hænder fuldstændig rene hvis vi havde vidst at der var planer om at lukke det orkester så var det blevet skrevet ind jeg vil bare henlede

i medieaftalen på dansk folkepartis foranledning

det koster stillinger når man på den ene side

at man skal finde en løsning sammen med flertallet i folketinget at man erkender at det såkaldte kompromis som ministeren har lagt frem

og sidst men ikke mindst at man virkelig ønsker

har jo egentlig været hele ideen med at venstre har tilsluttet sig ønsket om at vi skulle have den her hasteforespørgsel lige siden

startede forhandlingerne om public service kontrakten

en situation hvor der har været et flertal i folketinget som har sagt vi ønsker

står i public service kontrakten i dag

jo også se på den enorme opbakning som orkestret har en samlet musikalsk branche tusindvis af borgere

har tilsluttet sig kravet på forskellige medier og alt i alt

diskutere hvad danmarks radios public service forpligtelse

som man ikke kan gøre på private vilkår og at lave noget som er unikt lige præcis dr underholdningsorkestret er jo noget der er unikt

krav men så sandelig også ud fra at det står i den nuværende kontrakt og i den tidligere kontrakt

underholdningsorkestret er af så stor kulturpolitisk betydning i danmark at vi fra venstres side er klare i vores budskab her i dag og det er at vi ønsker at finde en aftale vi ønsker at finde en aftale sammen med de andre forligspartnere så orkestret kan fortsætte efter årsskiftet

de sidste mange dage

skal forhandle på folketingets talerstol i dag

vi har jo fra flertallets side sagt vi erkender at der skal findes en eller anden form for løsning når nu drs ledelse har gjort som de har gjort

at flertallet ikke er klar til at realitetsforhandle for det

har lagt frem på vegne af blandt andet venstre jo er en løsningsramme

at vi skal overholde medieforliget og samtidig også gerne finde en løsning sådan at

ordfører for venstre der står her i dag jeg synes det er dejligt at

det er dejligt at vi også er et flertal i folketinget som har

betyder så meget for os og at vi derfor vil gøre hvad vi kan for at sikre dets overlevelse

at den maksimale politiske tilkendegivelse der

fra den musikalske branche og fra en lang række borgere

det eneste politiske værktøj vi har som forligspart og det er lige præcis public service kontraktforhandlingerne

hvad der skal være med i en public service kontrakt

som ordføreren jo også ved tyve sider med en lang række politiske krav

radio der vil vi selvfølgelig stadig væk reservere retten til at have nogle ønsker til

og det har vi sagt hele tiden lige fra starten af og nu kan

inden venstre giver udtryk for at de har skiftet holdning jeg

såfremt ifald at ministeren havde involveret medieordføreren umiddelbart efter den

venstre så egentlig ikke stemt for

til kende at det var okay at følge musikhandlingsplanerne som fremlagt af danmarks radio og dermed så også at det var okay

men at have kulturpolitiske krav til at hvad der står i den nuværende public service kontrakt også skal fortsætte i en kommende public

agere politisk på så

det useriøst jeg synes tværtimod at det er seriøst

kræve at nogle af de forskellige kulturpolitiske krav vi har

også kunne diskutere i den medieforligskreds vi har uden at den beslutning er taget på forhånd uden om os

skulle spørge lidt yngre folk hvor de er

han finde ud af at de faktisk er

for rammerne af medieforliget og det vil også stadig væk være en løsning tror jeg jeg som vil kunne sikre

er i omegnen af fem og halvfjerds million kroner derfor har danmarks radios ledelse og direktion så fremlagt en spareplan

timenyheder i dagtimerne bliver lukket op mod to hundrede medarbejdere vil blive afskediget og så altså at

underholdningsorkestret skal nedlægges

så opstået en situation hvor dansk folkeparti konservative enhedslisten venstre og liberal alliance sammen med det færøske mandat edmund joensen mønstrer et flertal

man vil have underholdningsorkestret skrevet ind i den public service kontrakt for de næste fire år som kulturministeren og danmarks radio i øjeblikket forhandler på plads det er trist at danmarks radio vil nedlægge underholdningsorkestret som led i en spareplan men det er bare suverænt danmarks radios ledelse der skal afgøre hvor sparekniven skal skære socialdemokraterne har ikke noget specifikt ønske om at lukke underholdningsorkestret bestemt ikke vi anerkender

at orkesteret er et dygtigt orkester

der lytter til med glæde men den her debat handler principielt ikke om underholdningsorkestret

er noget mere på spil politik kan være svært og det kan tilsyneladende være vanskeligt at tage ansvar og stå ved sit ansvar vi bliver nødt til at se på den her sag i den sammenhæng at vi har lavet en medieaftale hvor danmarks radio er forpligtet til at finde en række besparelser i to tusind og femten besparelser for fem og tredive million kroner vi har i dansk politik et vigtigt armslængdeprincip mellem politikere og kulturinstitutioner det er afgørende at vi som politikere formår at begrænse os til at sætte de politiske rammer og ikke detailstyre kulturen armslængdeprincippet sikrer i den her sag at

ledelse i deres arbejde tager hensyn til

at blande os som det er tilfældet her kan det være med til at rykke ved denne balance man kan så spørge om danmarks radios beslutning om at nedlægge orkestret er i strid med den nuværende public service kontrakt hvor der specifikt står at danmarks radio skal drive et underholdningsorkester til det er der at sige at public service kontrakten forpligter danmarks radio til at drive underholdningsorkestret frem til den enogtredivete december hvor kontrakten udløber og den forpligtelse vil danmarks radio naturligvis leve op til der er altså ikke nogen konflikt i forhold til den gældende kontrakt nu skal der så indgås en ny public service kontrakt en kontrakt der selvfølgelig må afspejle den ramme som medieaftalen indholdsmæssigt og økonomisk sætter for danmarks radio og så er vi tilbage ved at vi fra politisk side hvis tingene skal kunne fungere

respekt for de dispositioner danmarks radios ledelse og direktion foretager aktuelt foregår der politiske drøftelser mellem partierne i folketinget hvor vi forsøger at finde løsninger på spørgsmålet om indholdet af den kommende public service kontrakt og spørgsmålet om

underholdningsorkester det betyder at denne forespørgselsdebat vi afholder netop nu i mine øjne er lidt for styrende men okay fint nok socialdemokraterne er selvfølgelig med omkring bordet når vi drøfter og forhandler og vi vil bidrage til at der kan findes løsninger således at kulturministeren og danmarks radio kan indgå en public service kontrakt en public service kontrakt hvor danmarks radio blandt andet kan realisere en musikhandlingsplan af høj kvalitet hvilket betyder at danmarks radios orkestre

og kor fortsat kan være store kulturaktiver og levere musik af høj kvalitet til glæde for hele danmarks befolkning socialdemokraterne kan på baggrund heraf ikke støtte teksten

lave en ny public service kontrakt det er lige præcis det vores holdning har været og det

måned siden eller for to måneder siden skal have indskrevet at det krav som vi har haft i mange år om et

skal være der i fremtiden

i at sige at selvfølgelig skal vi kunne bruge hele paletten af kulturpolitiske mål når

radios ledelse jo være sådan en slags overpolitisk råd som er over os

det er et anliggende for kulturministeren og danmarks radio og vi

undervejs også taget med ind

det kan ikke være andet end rettidig omhu at en ledelse en direktion i danmarks radio på forhånd gør sig nogle tanker om hvordan man kan leve op til den ny medieaftale der blev indgået lige før sommerferien og som skal virke fra årsskiftet hvis ikke en ledelse en direktion på forhånd gør sig nogle tanker og

så lever man jo ikke op til sit ansvar og det er netop her at vi

vores ansvar bevidst og have respekt for de handlinger der foregår ude i en ledelse i en kulturinstitution som danmarks radio og anerkende

bliver nødt til at forholde sig til

og så efterfølgende lave en public service kontrakt som skal afløse

per

hele kernen i problemet er

vi brugte et samråd i morges på at finde ud af om ministeren

en politisk beslutning om at skære et orkester væk

en økonomi økonomi hvor vi også forpligter dem

spare effektivisere om ordføreren vil fem og halvfjerds million kroner det gør man altså ikke uden

vide hvor venstre vil finde økonomien til

medieaftalen er den overordnede overligger vi skal nemlig ikke i public service kontrakten

socialdemokrati der ikke vil lukke orkesteret

forstår hvorfor man ikke kan være med til vedtagelse for hvad er

folketinget opfordrer ministeren til fortsatte forhandlinger

ordføreren har sagt ja til at vi skal fortsætte med dem vi skal sikre økonomien ja og vi skal bevare underholdningsorkestret det har ordføreren også sagt uden alternative besparelser

ikke blande os og forhandlingerne skal foregå inden for rammerne af medieforliget

så hvorfor i alverden kan socialdemokraterne ikke sige ja

finansieringen og man er tilsyneladende heller ikke enige om hvor finansieringen skal komme fra jeg vil bare sige at

haft noget specifikt ønske om at

men vi anerkender og respekterer at når vi i

krav til danmarks radio om at finde effektiviseringer for fem og halvfjerds

må det naturligvis have nogle konsekvenser og vi anerkender og respekterer den musikhandlingsplan som danmarks radios ledelse udarbejder på baggrund heraf

kvalitet sådan at man kan leve op

vi anerkender og respekterer de handlinger som ledelsen i danmarks radio foretager sig på baggrund

en ledelse en direktion i danmarks

beslutning vi traf gennem en medieaftale

den aftale bliver problematiseret og man bryder op og også argumenterer for at vi måske skal åbne hele medieaftalen op

så når herre troels ravn siger at danmarks radio har en suveræn ret til selv at bestemme hvor der skal spares

de må respektere de forpligtelser de er blevet pålagt som betingelse for at få tre milliard kroner om året i licenspenge

at uanset hvad danmarks radio var kommet med af besparelser

nogle forpligtelser i kontrakten

jamen selvfølgelig det vil sige

havde råd til at tekste for hørehæmmede og døve

en public service kontrakt

jo helt klart at en kontrakt der er ved at løbe ud og som skal fornys bliver påvirket af en medieaftale hvor vi sætter nogle nye rammer for indhold og økonomi derfor er det rettidig omhu af en ledelse og direktion at forberede sig på de nye tider og dermed også fremlægge en spareplan og det ville klæde de konservative om man også her

i forhold til den spareplan enhver vil kunne huske

fra foråret at de konservative også var de fremmeste røster i kravet om at nu skulle danmarks radio udsættes for effektiviseringer nu skulle danmarks radios virksomhed begrænses

ville nedlægge symfoniorkestret og pigekoret skulle vi så også bare

opmærksom på at herre troels ravn er ude hvor han ikke kan bunde

ind og botanisere om jeg så må sige i indholdet men det er en public service kontrakt der indgås mellem kulturministeren og danmarks radio og hvor vi involveres det er de her forståelser af hvad

når man som de konservative er med til at slå til lyd for at at danmarks radio skal være en stærk kulturinstitution hvilket jeg er fuldstændig enig i men også siger at der skal effektiviseres der skal stilles krav så må man med udgangspunkt i værdien ordentlighed også efterfølgende have

at der i ledelse og direktion bliver fremlagt spareplaner som imødekommer de overordnede politiske beslutninger

de sidste mange uger og måneder herre michael aastrup

jensen sagde at der var blevet danset mange danse og jeg har altså ikke været med til alle dem der er blevet danset og ved ikke hvilke balkort der har været i spil

det her et meget principielt spørgsmål om hvordan

folketinget styrer det medie som vi har valgt at have i fællesskab nemlig danmarks radio

og beslutte hvor lang tid tv avisen

skal være tv avisen skal være deadline hvornår

og der er selvfølgelig også en administration med nogle ansatte

danmarks radio ud fra den økonomi man har fået men jo selvfølgelig også ud fra almindelige journalistiske principper og regler man har her fra folketingets side i et meget meget bredt forlig vedtaget at dr dr skal begive sig ud

nye opgaver på det digitale område

selvfølgelig er fremtiden de yngre generationer er på nettet

medieforbrug der i stedet for at sidde ved kassen

man gjorde i gamle dage så selvfølgelig skal dr gøre mere på det digitale område samtidig har man så

at danmarks radio skal finde en besparelse

er altså flere opgaver flere udgifter og færre indtægter og det er en meget meget

her i folketinget der har vedtaget det så er det så op til bestyrelsen og

den ledelse danmarks radio har at træffe beslutning om hvordan man

er lidt naivt at nogle partier så kommer og bliver meget overrasket over at det så selvfølgelig betyder at man må indføre nogle besparelser på nogle af de eksisterende områder for at få det til at hænge sammen

den her ledelse skal udmønte det vi har bedt dem om

række forhandlinger eller danse

kulturministeren kan lande

det her spørgsmål kan blive afklaret og lukket sådan at danmarks radio kan komme i gang med at leve op til de forpligtelser

både i forhold til økonomi

jo så vi kommer til forhandlingerne som vi har nu om

andreas steenberg ikke at det er ekstremt problematisk at vi kulturpolitisk i bred enighed har sagt

den her kontrakt vi har endda gjort det tidligere

det stået i den tidligere kontrakt men

skåret den mulighed væk

er det så for at blive i samme

en kontrakt må ændre sig når nu man har ændret præmissen

venstre kan tro at man kan lave så mange omstruktureringer og besparelser og nye opgaver i dr

åbent ud undertegnede og den radikale ordfører zenia stampe havde noget tovtrækkeri om

drs forpligtelse til årligt at redegøre for hvad de gjorde med til den kristne kulturarv den

vandt vi heldigvis så de fortsat skal redegøre for det den her gang har det bare været omvendt

fået at vide at de eksisterende forpligtelser bliver der på trods af at man allerede på første møde også fik at vide at erhvervslicensen skulle fjernes synes ordføreren så ikke at det var mest rimeligt at man fandt de besparelser på steder hvor man ikke er

måske ligner de kommercielle medier og ikke har en

medieforlig jeg ved ikke noget om hvordan man driver en tv station så det her med hvordan danmarks radio

almindelige politikere at vide noget om hvordan man kan finde nogle millioner kroner i dr det er jo derfor man har valgt en model hvor dr har en selvstændig bestyrelse og en selvstændig direktion der skal

vi skal ikke sidde og være dem der flytter ethundredetusind kroner rundt fra den ene konto til den anden

jo intet med det her at gøre det her handler om at underholdningsorkestret er en forpligtelse som danmarks radio har i henholdt til public service kontrakten det vil man så tage ud og det er vi nogle der er uenige i det vil jeg have lov til at mene

herre andreas steenberg mener herre andreas steenberg

at vi som kulturpolitikere har en

i public service kontrakten og hvad der skal være

pointe er bare at man jo altså har bedt dr om

at gøre det for færre penge for at gavne erhvervslivets konkurrenceevne

for at det kan hænge sammen i danmarks radio

konsekvens at man selvfølgelig er nødt til at se på nogle af de ting man har lavet hidtil og finde nogle

i hjertet af det der er grunden til at danmarks radio får tre

milliard kroner kvit og frit i licensmidler

afskaffe erhvervslicensen ni hundrede og en og tres kroner per virksomhed per adresse begrundelsen er

at det her faktisk vil koste arbejdspladser vi er rigtig bange for og bekymrede for og med den seneste udvikling i danmarks radio kan man også

ret velbegrundet at der vil være nogle mennesker der vil miste deres job

underholdningsorkestret er en utrolig vigtig kulturel institution ja vi vil faktisk rigtig gerne

vi vil også gerne finde penge til den der er ikke noget der er gratis i livet og og vi synes det er mest

faktisk at finde en finansiering

helt konkret besluttet

vi vil gerne bevare orkesteret men hvad der sker næste år ved vi ikke noget om det betyder

christiansborgs opgave at finde ud af hvem der skal fyres og hvem der skal ansættes i to tusind og syv nedlagde man dokumentarafdelingen

ikke laver kritisk journalistik nej meget af det de laver er

underholdningsorkestret betyder det så at danmarks radio ikke

danmarks radio har tre andre orkestre og de har en musikplan

syv og tredive procent dansk musik

i forhold til hele den her proces venstre starter med

støtte at danmarks radio

ledelsesansvar og så bagefter vil de jo faktisk gerne når de kan se at der er så mange underskrifter

af orkestret bevare det og nu

det så man vil afskaffe næste år

fra christiansborgs side skal være med til og jeg synes det er en glidebane men vi kan ikke

lige præcis det som laver rammen

radios økonomi og der er der så public

derfor er det jo ikke en økonomisk diskussion i

radio skal have eller ikke skal have det er en diskussion om

spørgsmål hvis vi kan finde en løsning blandt andet i forhold til de overskydende licensmidler inden for de halvtreds procent og det er lovligt og alt mulig andet vil sf så være med

men det har jeg ikke hørt sf sige så er sf klar

at spare lige præcis dér hvor vi har pålagt dem at drive noget nemlig underholdningsorkestret jeg vil gerne spørge fru özlem

at danmarks radio selv suverænt bestemmer hvad der skal stå i public service kontrakten og hvad der

jeg synes ansvar og ikke

de bare kunne få lov til at vælge nej hold dog

hvor der skal spares men de kan ikke bare komme og diktere os og sige til os

symfoniorkester eller hvad ved jeg

vi ikke længere

for at sikre økonomi til at bevare underholdningsorkestret uden alternative besparelser

gå ind i forhandlingerne men det viser jo at vi har et forslag som siger ja vi vil gerne bevare underholdningsorkestret men vi vil ikke spare andre steder i drs budget

at det er lidt underligt

nej det har vi nok ikke men man kan jo finde nogle penge i forbindelse med forhandlingerne så det er noget af det jeg arbejder

jeg vil meget gerne bevare underholdningsorkestret og jeg vil ikke have fyret andre folk

er enhedslistens forslag at der skal fyres andre steder

synes jo at det her er en vigtig diskussion som vi skal tage i dag

orkesteret og jeg vil også rose dem

har været imod os fra starten for de

jeg håber på at vi får en god løsning på problemet hvis vi nu kigger tilbage

kan jeg sige at vi fra enhedslistens side fra dag et har sagt at det var en rigtig skæv start da regeringen sammen med venstre lavede et indgreb i vores tidligere aftale

aftale som vi som kulturordførere ikke blev involveret i nemlig en aftale om den såkaldte vækstplan den plan

sløjfede medielicensen for erhvervslivet og

licensindtægter på seks og halvfjerds

det mest mærkværdige var at vækstplanen angiveligt skulle skabe flere arbejdspladser

i et notat fra kulturministeriet den nittende maj

erhvervslicensen nemmere og billigere at være privat virksomhed og offentlig institution afskaffelsen af erhvervslicensen har dog ikke en størrelsesorden som

jo også logik for burhøns når vi ved at virksomheder hvor store de end er skal betale mindre end ni

bliver ingen ansat på grund af det når det bliver afskaffet når vi ser på drs økonomi

se at mindre end halvdelen af erhvervslicensen har betydet at der var risiko for at mere end to og fyrre musikere har fået en fyreseddel nemlig dem som har båret underholdningsorkestret

ikke kunnet overbevise de andre partier bortset fra sf som er enig med mig men uanset hvad mener jeg at vi som kulturpolitikere bør gøre noget for en kulturinstitution som underholdningsorkestret jeg ved at mange andre politikere har det som ønske og det er jo en julemåned vi er i men jeg tror ikke på at vi har en julemand som bare kan forære os det vi ønsker når vi har et ønske skal vi finde pengene til det der er nogle som har sagt at vores kamp for at bevare

er et brud med armslængdeprincippet men sagen er jo

har en public service kontrakt mellem dr og kulturministeriet som uddyber drs

folkeoplysning den kontrakt som løber indtil den første januar to tusind og femten indeholder blandt andet underholdningsorkestret som en vigtig del af drs public service på musikområdet så sagen

her ikke er et brud på armslængdeprincippet som jeg jo går ind for men det handler om

skal blive stående i kontrakten eller ej

bruge de uforbrugte licensmidler

jeg tror det kan være med til at finansiere bevarelsen af underholdningsorkestret

er et område som både mange politikere og borgere ser som et

meddelte at de ønskede at nedlægge underholdningsorkestret som et led i spareplanen på trods af at orkesteret altså eksplicit er nævnt i den gældende public service kontrakt det betød nemlig at drs bestyrelse handlede i god tro da de traf beslutningen formalia er jo sådan at public service kontrakten indgås mellem ministeren og danmarks radio der er tradition for at partierne inddrages men juraen er på ministerens side jeg synes kulturministeren har været meget meget loyal over for dr under hele forløbet

at dr i den her sag har været både tonedøv og radiotavs

at dr er mere interesseret i at ligne det øvrige marked end at differentiere sig ved blandt andet at drive koncerthuset orkestre og musikformidling af høj kvalitet

som sagen udviklede sig rent ud sagt synes jeg at dr har taget ministeren som gidsel ministeren har

og spurgt om det var muligt at finde et kompromis hvor dr for eksempel påtog sig at opruste symfoniorkesteret med tyve personer og lod en gruppe af disse musikere specialisere sig i det repertoire som har været underholdningsorkestrets det korte svar var at sådan et kompromis ville indebære at den lovede musikplan som dr fremlagde sammen med spareplanen måtte skrinlægges dr insisterer altså på at besparelserne skal findes inden for musikområdet og har på intet tidspunkt ønsket at bidrage

havde bidraget med løsningsforslag havde erkendt at den politiske og folkelige interesse

dr gerne ville påtage sig at finde en løsning det er ikke sket set fra min side har dr forholdt sig uacceptabelt tavst og passivt under hele forløbet jeg synes det er tankevækkende endelig vil jeg når nu krabasken er i gang ikke undlade at bemærke at jeg også synes underholdningsorkestret har overskredet grænsen for hvordan man som medarbejder i en organisation kan lobbye og modarbejde sin egen ledelse og bestyrelse

som medieordførere blevet bestormet og hele befolkningen har været inddraget godt dækket af diverse medier jeg synes faktisk og tror desværre at manges sympati er ved at skifte

milliard kr vi i forvejen har givet dem i medieaftalen vi står altså fast på teksten i medieaftalen vi står fast på ønsket om at videreføre underholdningsorkestret som forpligtelse i en ny public service kontrakt og så vil vi i øvrigt overlade det til drs ledelse at få økonomien til at hænge sammen lige nu er de fleste af folketingets partier ved at begive sig dybt ind i driften af dr af samme grund kan liberal alliance ikke være med på det fuldstændig selvmodsigende

vko og enhedslisten fremsætter i dag den hænger hverken sprogligt eller substantielt sammen oversat lyder teksten dr skal spare men de må ikke spare

i stedet opfordre ministeren til at fastholde den økonomi der er aftalt i medieaftalen vi vil arbejde for at underholdningsorkestret også indgår en ny kontrakt og så i øvrigt overlade til drs ledelse og bestyrelse at få økonomien til at hænge sammen det må være muligt inden for rammerne der som bekendt udgør godt tre

spørge ordføreren om det stadig væk er liberal alliances hensigt at bevare dette orkester på trods af denne svada vi lige har været

vedtagelse og at der er et endnu større flertal i folketinget som ønsker at bevare underholdningsorkestret så må tiden være inde til at vi mødes i et forhandlingsrum og finder en fælles løsning på det grundlag som vi alle sammen kan se os

det skylder vi hinanden og det skylder vi underholdningsorkestret

de tusindvis af danskere som får

armslængdeprincippet

milliard kroner i licens

beslutninger vi har truffet herinde vi udskriver

borgerne betaler og så får danmarks radio de penge

men det er selvfølgelig ikke sådan at vi bare siger

og dannende organisation i vores samfund som kan værne om vores kultur og som værne om debatten og informationen i vores samfund altså drive public service virksomhed

nogle forpligtelser vi på borgernes vegne for det er

siger de skal leve op til for at få de penge hvis ikke

var der ingen grund til at vi tvangsudskrev licens

fungere på markedet ligesom de kommercielle tv kanaler

har en public service virksomhed som har en vis styrke

så vi kan fastholde og udvikle vores kultur derfor har vi selvfølgelig også

public service kontrakten og derfor anerkender jeg ikke at det skulle være i strid med noget som helst armslængdeprincip at vi ikke bare smækker hælene sammen og siger javel når danmarks radio kommer og

at spare penge et af de steder hvor de har en forpligtelse i stedet for at spare pengene alle mulige andre steder hvor de jo i stigende omfang har programmer der konkurrerer med de kommercielle tv kanaler det var sådan

de burde spare i stedet for at spare der hvor vi i en kontrakt har pålagt dem at have nogle forpligtelser der står jo i kontrakten i dag

skal drive symfoniorkestret underholdningsorkestret big bandet koncertkoret vokalensemblet og pigekoret så underholdningsorkestret

i strid med armslængdeprincippet at sige at det vil vi holde fast i så har det altså også været i strid med armslængdeprincippet overhovedet at have

og så må det vel også være i strid med armslængdeprincippet at der står at der skal være et

kæmpet den her kamp og nu er vi så

løsninger jeg glæder mig over

klart har konstateret at der er et

for at bevare det her orkester det er et omdrejningspunkt i dansk musikliv og dermed meget vigtigt for dansk kultur

har stor international anerkendelse det er bygget op gennem årtier og derfor skal det selvfølgelig ikke bare fjernes

pennestrøg på et tilfældigt budgetmøde i danmarks radio vi må finde nogle andre løsninger og det ser

og sender pressemeddelelser ud der beskriver det overordnede indhold i planen i den forbindelse sendes her en lidt mere udførlig beskrivelse af planen og pressemeddelelserne til orientering hvis du ønsker en uddybning af nedenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte maria rørbye rønn eller tage fat i mig

en medarbejder i

som sender den her til orientering af medieordførerne det var den ottende september

har siddet i samråd sammen i formiddags

være med at tænke hvor er det dog ærgerligt

herre michael aastrup jensen ikke den ottende september bad om at få en uddybende samtale med marie rørbye rønn og tilkendegav at det var meget afgørende for venstre at fastholde underholdningsorkestret for det står der jo på side to

fuldstændig klart for danmarks radio hvad meningen

er sket så mange forberedelser for at iværksætte den her økonomiplan frem til den ellevte november så man stiller rigtig mange mennesker i en meget meget vanskelig situation ved først at melde ud under overskriften nu kommer vi til public service kontrakten og nu kan vi sige at vi gerne vil bevare

så skal jeg gøre opmærksom på

giver udtryk for at effektiviseringer

står der at der planlægges at blive nedlagt mellem en

to hundrede stillinger så det har været fuldstændig klart at det at man får den opgave at reducere budgettet med fem og halvfjerds million kroner plus at prioritere til nogle nye opgaver eller styrkelse af nogle opgaver koster omprioriteringer

så det har været kendt hele tiden

men vi skulle måske også lige overveje at genopfriske

lov om radio og fjernsyn hvor § ti beskriver hvad public service er og public service er ikke at man kun skal lave det som andre

det er ikke en argumentation for public service kravet

service kravet betyder at danmarks radio er forpligtet til at lægge et meget bredt udbud af programmer

oplysning undervisning kunst underholdning og det skal være præget af kvalitet alsidighed og mangfoldighed man skal lægge vægt på saglighed og upartiskhed og så videre

her at armslængdeprincippet er meget centralt

danmarks radios ansvar og opgave at fordele og udarbejde og planlægge programmer og den måde fladerne er struktureret på på en sådan måde så de

er jo i en tid med digitalisering og alle mulige andre nye ting der gør at man er presset på mange steder også

bedes henvende sig hvis man ønsker at få en uddybning af det her til gengæld

ikke på nogen måde tilkendegivet heller ikke over for mig ikke alle ordførerne i hvert fald som nu går ind

jeg vil også gerne have vidst det tidligere end den ellevte november eller den toogtyvende oktober

eller senere i forløbet så derfor synes jeg at vi har en meget alvorlig opgave foran os og det har alle

set også anerkendt vi har og vi mødes altså i næste uge til forhandlinger og

man lægge rigtig mange forskellige ting i det så det bliver spændende at se hvad vi kan finde ud af i næste uge

at lukke underholdningsorkestret og

samme dag som det kommer ud men at ministeren i

alvor mener at det er helt i orden inden for den her fortolkning af armslængdeprincippet som ministeren har at vi skulle have taget direkte kontakt og så lavet nogle interne forhandlinger om drs bestyrelse er helt ude i hampen for mig

spilleregler der er nemlig at når vi skal

så er det der vi melder ud hvad vi mener der skal være i public service kontrakten det er lige præcis

sådan det burde være og det er også sådan vi har gjort det

stædigt holder fast i at nu må vi gøre hvad vi kan og

er skuffet over og derfor skal min opfordring

med at forhandle realistisk om en løsning som sikrer at

det er der jo altså et flertal der ønsker og der er endda også en lang række partier der

er villige til at kigge på løsningsforslag

det er helt umuligt og så videre er vi ikke enige om at det er kulturministeren der er kulturminister er vi ikke enige om at det så er kulturministeren som har regeringsansvaret

hvis kulturministeren ikke føler

er sin opgave voksen i forhold til at få det her flertal

vi mente var det rigtige

henvendelse til ministeren og ytrede vores holdning

til danmarks radio for at få bremset den her lukning og fyring af underholdningsorkestret

fordi vi mener at vi er startet forhandlingerne med en orientering på første

den nye kontrakt

i pressen eller ej der bakker op om drs beslutning i september så har vi forhandlet på en løgn vi fik at vide at de eksisterende forpligtelser ville blive

har nævnt dem i forhandlingsperioden

om underholdningsorkestret altså undskyld så er der noget jeg helt har misforstået

vi vil bevare underholdningsorkestret

kulturpolitiske substans så kan det godt være at

det radikale venstre har en

det hele kan være lige meget og vi skal ikke blande os i noget som helst kulturpolitisk

og diskutere med dem ministeren

det synes jeg er underligt men når det nu er at vi bliver skældt ud over at vi ikke siger noget til danmarks radios

et svar til maria rønn hvor jeg meget omhyggeligt gjorde rede for min holdning til den sag

jeg så bare sige til sidst at ministeren skulle bede danmarks radio om

deltage aktivt i at finde en løsning det vil sige komme med en oversigt over de finansieringsmuligheder der er inden for rammerne af public service kontrakten som den er i dag og den medieaftale som vi har indgået for selvfølgelig er der masser af finansieringsmuligheder

til vedtagelse som vi nu er et flertal

jeg har kendt deres holdning fra dag et

som jeg meget gerne ville have kendt tidligere end

beklager at jeg siger hvad jeg mener og hvad jeg har i tankerne men det vil jeg fortsætte med at gøre

eller møderne hvis der er tale om flere og

bare sige til ministeren at jeg

at situationen har ændret sig

ikke rulle tiden tilbage ministeren

valgte at lade sig orientere om at den her besparelse

var undervejs og det var det men situationen er bare anderledes i dag og derfor håber jeg at dr nu vil være så elskværdig

hjælpe ministeren så ministeren kan komme til møderne i næste uge og vi kan blive i stand til at få den her sag lukket så den ikke yderligere yderligere udvikler sig på den utrolig uheldige måde som den har udviklet sig på

om ministeren vil være villig til at tage imod eventuelle forslag der måtte komme fra dr i løbet af den

kamplysten minister der bliver ved med at fremture vi har oplevet en minister som dvæler ved fortiden som taler om ottende september og ellevte november i stedet for at lægge mærke til og tage til efterretning at der er syv ud af otte partier i denne sal som har sagt hernede at de vil bevare underholdningsorkestret

så vil jeg også bare sige til ministeren man har jo lov til at blive klogere jeg var i salen i går l ni og halvfjerds der fremgik gik det jo meget klart at der var partier der havde ændret holdning fra for et år siden og til i går det sker man har lov til at blive klogere og der nogle partier der er blevet derfor synes jeg at ministeren skulle droppe den snak om fortiden og så tage stilling til at der nu er et flertal der klart vil bevare

er syv ud af otte partier som vil bevare det derfor er det ministerens ansvar nu

finde en løsning og gerne i samarbejde med dr

noget problem med find dog den løsning så det orkester

fortsætte engang var de radikale kulturradikale kulturen betød noget for dem og danmarks radios underholdningsorkester er altså en væsentlig del af dansk kultur det bygger bro mellem det underholdende og det klassiske mellem det populære

mere finkulturelle de får folk ind som normalt ikke ville gå til orkestermusik de underholder sammen med vore

populære kunstnere de gør alt det som vi gerne vil have det skal vi da ikke

disse milliarder

jeg er blevet valgt fordi jeg har en holdning til kulturen og det forventer jeg da at

fordi de har en holdning til kultur så derfor kære minister dansk folkeparti har været klar fra starten

givet vores holdning til kende fra dag et vi vil bevare dette orkester min opfordring til ministeren skal nu være se at komme ud af busken læg sværdet tag en snak med

radio kom med et konstruktivt forslag til en løsning lad være med at forsøge at drive en kile ind lad være med at

er egentlig ganske klar vi vil bevare orkestret det ville tjene ministeren til ære hun har forsøgt sig nu i flere måneder hun har brugt sit arsenal

erfaring på at drive den her kile ind mellem partierne og det har været dygtigt gjort jeg anerkender ministerens

dygtighed på dette område men nu er tiden altså kommet til forhandling

har denne debat jo helt klart vist og det vil

afstemningen om vedtagelse i morgen også vise til de øvrige

ganske kort tid kan meddele underholdningsorkestrets dygtige medlemmer

og hvis der fortsat er problemer med rådigheden blandt ledige jamen så må vi jo gøre endnu mere og så bør reglerne og ikke mindst håndhævelsen af dem strammes rådighedsforpligtelsen skal sikre at ledige tager imod det arbejde de måtte få tilbudt jeg er også optaget af at det skal kunne betale sig at arbejde og derfor glæder det mig

reformer har bidraget til at skabe bedre økonomiske incitamenter eksempelvis med skattereformen som gør at det bedre kan betale sig at arbejde også for personer med lave indkomster og der skal fortsat være fokus på de økonomiske incitamenter så det bedre kan betale sig at komme i arbejde

at der vil være ledige for hvem stærkere rådighed og økonomiske incitamenter ikke er nok til at komme i job det er for eksempel ledige der har andre problemer end ledighed sociale og psykiske problemer det kræver en helt anden indsats hvor man tager udgangspunkt i den enkelte derfor er problemstillingen mere nuanceret men uanset om man synes at incitamentet er stærkt nok eller ej

når man når man nu skal hvis man vil have offentlig

noget andet er jo at skabe et arbejdsmarked hvor det altid kan betale sig at arbejde derfor synes

lidt bagvendt på det jeg

synes at der er noget

skævt i et system hvor knap halvtredstusind mennesker seksogfyrretusind får mindre end tusind kroner

jeg synes i høj grad at ministeren i hvert fald hvis man kigger på den

rådighedsreglerne jeg synes altså også det handler om at skabe et arbejdsmarked hvor det altid kan betale sig at arbejde

også fortsat men det der undrer mig ved spørgsmålet og ikke mindst formuleringen her til sidst er

alligevel hos venstre er en forståelse af at folk

økonomiske incitament ikke er tilstrækkelig stort det undrer mig

det vi har i danmark er jo et stærkt socialt sikkerhedsnet en høj grad af kompensation fordi vi ønsker at der skal være en tryghed på arbejdsmarkedet altså at man ikke skal gå fra hus og hjem fordi man bliver ledig det er jo det man

jo det der ligger i spørgsmålet i dag og derfor

det samme sted som vi startede nemlig at min holdning er at uanset hvad incitamentet er har man en forpligtelse til at tage det arbejde man kan få hvis man er ledig det er sådan vores system fungerer

den eneste måde det kan hænge sammen på når vi gerne vil have det

og det gør man hvis man får sociale ydelser så skal man også stå til rådighed for arbejdsmarkedet og det betyder

ligger lige for men det ændrer bare ikke på den lidt større diskussion og jeg går ud fra at ministeren godt kan håndtere begge diskussioner på en gang nemlig om at skabe et arbejdsmarked hvor det altid kan betale sig

arbejde

ikke sådan at fordi man har et lille økonomisk incitament så er det ok ikke at tage det arbejde

kan efterlades med andet end den opfattelse når

stilles et spørgsmål om hvorvidt det egentlig er vigtigere at koncentrere sig om det med incitamenterne end det med rådigheden det vi har gjort fra regeringens side det er så til gengæld uomtvisteligt at tilrettelægge arbejdet med en skattereform som venstre jo heldigvis er med i og som gør at der i dag og i de kommende år vil være stadig flere som har en stadig større tilskyndelse til at arbejde og dermed har vi jo vist at vi også tager den del af diskussionen alvorligt

mod hinanden og derfor efterlades man jo med den oplevelse at det

er venstres oplevelse at der er en afvejning af de to problemstillinger

som gør at det bedre kan betale sig at arbejde ved målrettet at sætte ind med skattelettelser

til de laveste indkomstgrupper

vi markant reducerer andelen af danskere med et svagt incitament til at arbejde

er det stadig væk vores klare opfattelse at det er vigtigt at sørge for at rådighedsreglerne håndhæves

uanset om man har et stærkt eller svagt økonomisk incitament

førtidspensions sygedagpenge beskæftigelses og skatteområdet i meget høj grad til men det betyder jo ikke at vi er færdige med at lave reformer som giver flere et aktivt liv med en uddannelse og beskæftigelse vi er i

gang med sidste runde forhandlinger om en refusionsomlægning der giver kommunerne et større incitament til at finde den indsats der virker for den enkelte ledige i det nye år kan vi se frem til at carsten kock udvalget kommer med anden runde af deres anbefalinger til en bedre aktiv indsats og dagpengekommissionen barsler også med deres anbefalinger i to tusind og femten så der bliver rig mulighed for at arbejde med

der spørgsmålet om hvorvidt antallet af personer med relativt svage økonomiske incitamenter skal nedbringes endnu mere end det sker med skatte og kontanthjælpsreformen det ser jeg gerne hvis det kan ske inden for en økonomisk ansvarlig ramme og vel at mærke uden at den sociale

ikke tale ondt om nogen der ikke er her men jeg havde måske

i dag var lidt mere klar i mælet end

statsministeren som ligesom har for vane ikke

om de reformer som vi nu har gennemført sammen

det ambitionsniveau som

det hele er indfaset inklusive skattereformen tror

være færre på offentlig forsørgelse og flere i job

udfyldt med en kvart million danskere for hvem der kun

til at arbejde i 2022

det radikale venstre som et parti der i den grad har fokus på at man skal yde hvis yde hvis man har mulighederne og kapaciteten til det

derfor vil der jo gradvis over årene blive flere og flere der får et stærkere og stærkere incitament til at arbejde og det er jo bare de faktiske vilkår men derfor kan vi jo godt bekræfte hinanden i at det er en væsentlig problemstilling det jeg

vil tilføje er to ting det ene er at heldigvis er det jo sådan at langt størstedelen af dem der har en svag tilskyndelse til at arbejde gør det alligevel og det er jo vigtigt at holde sig for øje det skyldes jo blandt andet det vi talte om under det forrige spørgsmål

at man skal stå til rådighed uanset om man har en stærk eller en svag tilskyndelse og derfor er

om vi glemmer den anden side af sagen nemlig at vi gerne vil have et stærkt socialt sikkerhedsnet som gør at man kan være tryg på arbejdsmarkedet også hvis det ender med at virksomheden må lukke og man skal ud at finde

et andet arbejde det er derfor at min pointe er

er afgørende at vi sørger for at folk står til rådighed for arbejdsmarkedet og at det gælder uanset om man er i den gruppe der har et svagt incitament eller i et stærkt incitament uanset at vi selvfølgelig også gerne i fremtiden vil lave nye reformer som i endnu højere grad end det vi har gjort

at man for alvor gjorde noget ved det men hvorfor ikke bare slutte af med at give hinanden håndslag på at det er en vigtig problemstilling som man selvfølgelig også skal forfølge i de kommende år præcis som

i den her regering har gjort med en række af de reformer som venstre heldigvis

socialt sikkerhedsnet der gør at man kan være tryg ved

set sagtens at de ambitioner kan gå hånd i hånd og jeg håber da også at

vi i fællesskab kan udrette mere af den karakter vi har gjort

fortsat er tilfældet for det er sådan at de ændringsbudgetter der er til eus

reduktioner i vores eu bidrag ikke blev vedtaget inden den skæringsdato

er det afklaret at det danske eu bidrag i to tusind og femten alt andet lige vil blive reduceret med syv hundrede

vil så selvfølgelig som altid kunne komme ændringer i det danske eu bidrag i

af nye ændringsbudgetter mv og det er helt sædvanligt men det er regeringens

at en at man kommer med så retvisende et skøn som muligt for eu bidraget og

kommissionens side har sendt en lille milliard kroner

på så sikker en grund som det nu kan være

en anden diskussion om lidt det samme tema

om nogle af de vækstskøn man opererer med om nogle af de oliepriser man opererer med

kigge ind på nogle af de andre elementer som der så er der har vi så

er sikre men hvis det er sådan at det her ritzautelegram står til troende

opgave både med mig

alt det her er faldet på plads og det sker i hvert fald ganske ofte

grundighed med mine fattige åndsevner gennemgået for europaudvalget hvor det heldigvis lykkedes at få et meget bredt mandat

og så havde finansloven givetvis også set anderledes ud

den indholdsmæssige del skal vi bare være så sikre som vi nu kan på at de finansieringskilder der så ligger og så kan vi slås politisk om hvordan man så skal fordele

påpeget vækstskøn og oliepriser og der vil også senere her i debatten komme andre elementer

tusind og tolv og ikrafttrædelse af afgiften

det vi hele tiden har sagt er at reklameafgiften først skulle træde

den overordnede struktur i afgiften har ligget fast siden december to tusind og tolv derfor har vi et lovforslag med de tekniske ændringer på det lovprogram

det er min forventning at afgiften kan træde i kraft medio to tusind og femten og derfor

hvis det viser sig at et finansieringselement ikke kan træde i kraft som forudsat og det gælder

finansieringselementer ikke bare det her så håndterer

det i forbindelse med den løbende prioritering inden for de

er sendt i høring endnu og hvis man skal have en ordentlig høringsfrist plus at folketinget

skatteministeren har jo lovet at branchen får minimum en halv år

skal træde i kraft så allerede der kan

sende finansministeren på overarbejde i forbindelse med at omstrukturere noget det understreger jo bare pointen med

lidt for optimistisk

effekter når de ikke engang er vedtaget i i folketinget endnu specielt når der har været den tvivl som der er og tvivlen er jo ikke slut endnu det er jo sådan at kulturministeren nu måske bliver nødt til at notificere mediestøtteloven

den de facto bliver ændret som følge af reklameafgiftsloven som

kommer på bordet her så det kan være at den bliver yderligere

at man venter med at indregne en afgift som reklameafgiften

i folketinget endnu og når der har været den her specielle sag med kommissionen som jo ikke ser ud til at være slut endnu fordi der måske er et nyt lovforslag der skal notificeres det kan jo tage tid

kan regne med den og det har vi jo på det her punkt

tilbage på den skattereformsaftale der blev lavet mellem venstre og regeringen

med indtægterne fra en række finansieringskilder der på ingen måde havde været sendt i høring

men som vi havde en politisk aftale om det anså vi for og det gjaldt alle parter også venstre

i omsætning det har man ikke valgt at regne med og det er jo penge

står og mangler allerede nu det har man jo ikke valgt at budgettere med og det er jo en oplysning der er kommet efterfølgende så det understreger bare min pointe igen altså

vil finansministeren ikke kigge på det igen provenuerne svinger og det understreger altså pointen med at regeringen er lige lovlig optimistisk i forhold til at indbudgettere det som ikke er vedtaget endnu og som der er stor tvivl om

med eu reglerne hvilket jo medførte at

grænser vi havde bundet os til og fik en henstilling om at rette

det er jo det der er realiteten realiteten er jo også at venstre meget gerne indbudgetterer den her type indtægter i

med aftaler venstre selv indgår

den foreløbige afgørelse hos eu

provenuet mere end halveret

er beløbet endnu mindre jeg skal bare høre finansministerens svar på den oplysning der kom i mandags om at det her påvirker post danmark med halvfjerds million

om det så giver anledning til at finansministeren vil revurdere

fire hundrede million kroner det blev så ikke til noget hvad kom regeringen så med

alternativ finansiering jeg husker det ikke

man havde lidt mere luft i budgetterne men man brugte så flere penge end man

havde finansiering til og det betyder jo bare at så er den pukkel man skubber foran sig

det er det vi kunne se skete i to tusind og tretten og det er jo det vi frygter sker igen i to tusind og femten pengene kommer ikke ind men blandt andet på grund af den såkaldte pensionsfinte

kan det være at regeringen holder sig inden for loftet men man bruger flere penge

så er det man altid kan læne sig op af

er jo i sandhed sådan at vi har måttet handle endda ganske aktivt for at sikre at danmark traf

med at det her vil indbringe fire hundrede million

få et svar på hvor meget man man regner med kommer ind på den her reklameafgift

der

handelsselskaberne kan være mindre solide og kan drives fra udlandet indebærer det imidlertid en større risiko for afgifttab

kunne gennemføres så den sikrede det statslige provenu derfor har vi måttet finde et alternativ til forsikringsordningen der sikrer det statslige

men samtidig fastholder engrosmodellens positive effekter på konkurrencen det er så nu lykkedes med den reviderede engrosmodel som klima energi og bygningsministeren har præsenteret for forligskredsen bag energiaftalen den nu reviderede model

over for staten hos netselskaberne hvilket jo væsentligt begrænser risikoen i forhold til afgiftsprovenuet handelsselskaberne

fastholder så kundekontakten og kunderne vil fremadrettet kunne nøjes med at modtage en regning

og det vil især være til gavn for små private forbrugere

nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsen af engrosmodellen fra oktober tusind og femten til marts to tusind og seksten skyldes det flere overvejelser en udskydelse giver branchen bedre tid til at implementere den reviderede engrosmodel og skal ses i lyset af at det har taget længere tid end ventet at finde et godt alternativ til den oprindelig påtænkte forsikringsordning

også spillet ind at den reviderede engrosmodel forventes at give et engangstab for statskassen

det er naturligvis vanskeligt i sidste øjeblik at indpasse nye større udgifter

for underskudsgrænsen i eus stabilitets og vækstpagt i to tusind og femten se

regeringen kan ikke gennemføre det lovkatalog er oversendt til folketinget hvori forslaget

står der ikke noget om at det skal udskydes det kommer efterfølgende det vil sige at efter at regeringen har fremsat sin finanslov

det synes jeg da da i forhold til regeringens forsigtighedsprincip må siges at være en tilståelsessag jeg kan jo nu

forsigtighedsprincippet men det må vi jo så komme tilbage til men hvor sikker en hånd på rattet mener finansministeren

sit forslag til finanslov i august statsministeren præsenterer et lovkatalog og efterfølgende må regeringen bakke på sit eget forslag fordi der simpelt hen ikke er rum til at gennemføre det man havde planlagt fordi det vil

det er da en tilståelsessag regeringen har

sørget for at der er rum i regeringens eget finanslovsforslag til at gennemføre regeringens eget

af helt faglige årsager har noget andet end det man i sin tid aftalte hvilket pådrager staten et engangstab på en milliard kroner

besynderligt at for at overholde vækst og stabilitetspagtens krav er regeringen nødt til at skubbe nogle af sine egne udgiftskrævende forslag som jo var velkendte da man lagde finansloven

folketinget det er da en tilståelsessag at man så har brugt for mange penge på anden vis at man ikke har sørget for at der var rum til at gennemføre

at regeringen har råd til at gennemføre sit eget lovprogram men det er så finansministerens måde

som enhedslisten og sf kan få lov at lege med det er den økonomiske prioritering som

finansministeren kommer med og det siger jo lidt om hvor udsat regeringen er og hvor desperat regeringen er at man er nødt til at udskyde ordninger for ikke at komme ind i en kontrolprocedure fordi man lige skal have sovs nok til

i dansk økonomi når man er nødt til at

der er prioriteret inden for ansvarlige rammer med penge til for eksempel bedre kræftbehandling bedre behandling af kronikere og et stærkere sundhedsvæsen

fordi man evner at prioritere den virkelig skarpe kontrast der hvor man politisk kan gøre en forskel gældende er jo mellem det der

stille alle de spørgsmål man vil lige så mange onsdage der er tilbage inden der måtte blive afholdt valg men det der hele

det her med at det man kræver af regeringen

regeringen nemlig at vi overholder grænserne

i stand til at levere selv det er en af årsagerne til

danmark i konflikt med

at

princip i vores samfund om at alle skal arbejde på ordentlige løn og arbejdsvilkår regeringen samarbejder jo med sf og

initiativer på det område

har regeringen igangsat initiativer på transportministerens område og der er således i to tusind og tretten nedsat en arbejdsgruppe om social dumping inden for luftfart

mulige initiativer

flyrejseaftale skal ikke herske tvivl om at ski som offentlig indkøbscentral skal sikre at der købes effektivt ind i overensstemmelse med gældende regler og ski skal således overholde konkurrencereglerne i eus udbudsregler samt cirkulærer og vejledninger med videre vedrørende samfundsansvar det vi i daglig tale kalder for csr

og skis flyrejseaftale er indgået efter et sådant udbud og der har ikke været forhandlet med de enkelte leverandører de regler jeg taler om indebærer endvidere at der ikke kan stilles krav om at en leverandør er omfattet af kollektiv overenskomst og der kan heller ikke

ski har oplyst at ski i flyrejseaftalen stiller krav om at de af leverandørernes

og det gælder også i relation til medarbejdere der er beskæftiget uden for danmark så ski har stillet en

og jeg vil gerne understrege at det offentlige indkøb der foregår også fra skis side jo ikke kan og ikke skal håndtere alle de problemstillinger der måtte eksistere på et givet marked csr krav i offentlige indkøbsaftaler kan ikke stå alene og derfor har regeringen som jeg nævnte indledningsvis taget en række mere generelle initiativer

på en lang række oversøiske ruter vælger et selskab som har valgt at lade sig registrere i irland

løn og overenskomstvilkår og finansministeren står med et problem lige om lidt jeg har sådan på vandrørene hørt at

finansministeren hvis vi selv via statens rejser er med til at underminere

når man køber ind det har været gældende hele tiden det gjaldt også før regeringsskiftet og det

af dansk folkeparti generelt derudover må

csr politik csr krav inden for gældende rammer og via en generel indsats over for social dumping sikre at det vi ikke ønsker

jo sige at der er blevet sat turbo på den del af dansk politik siden regeringsskiftet hvor man nu i i mange forskellige sammenhænge har strammet op på reglerne og indsatsen

norwegian og andre selskaber som benytter den her model

stadig væk det er bekymrende at staten indgår den slags aftaler fordi man jo kan tvinge sas ud i at foretage den samme manøvre og så er man da i hvert fald ude på en glidebane som vil koste

og parti vil være enig med mig i at de indkøbsregler der gælder skal man naturligvis overholde det ville jo bringe danmark et forkert sted hen hvis vi brød dem det ville formentlig betyde at vi blev fanget i

jo også være en alvorlig markedsmæssig konsekvens for de danske virksomheder der sælger til andre lande så

kommissionens skøn jo også at det holder sig på den sikre side af grænserne derudover fik vi jo afklaret i vores debat om samme sag i sidste uge at lige præcis det forslag man her forholder sig kritisk til støtter venstre faktisk venstre

at stemme for den her omlægning af pensionsmulighederne i danmark med henblik på

der skubber så meget som muligt på vækst og beskæftigelse i en periode hvor vi endnu ikke er

nu har man så foretaget det her indgreb som vist skaffer i omegnen af femten milliard

havde vi jo en diskussion om de forudsætninger der ligger til grund for

det finansieringsgrundlag som finanslovsaftalen hviler på

den økonomiske udvikling men også en oliepris og da vi stod her for en uge siden var olieprisen i omegnen af otte og halvfjerds

igen er tres dollar hvad ved jeg jeg skal ikke begynde

spekulere i det er der så en sandsynlighed for eller

overveje at foretage yderligere justeringer eller indgreb kunstgreb man kan kalde det mange ting for at sikre at vi så er på den sikre side af tre procentgrænsen

set det det hele handler om og i givet fald man er parat til

interessant at vide hvilke nye indgreb

har liggende i i posen hvis det er sådan at olieprisen eksempelvis fortsætter med at falde

støtter det der er fornuftigt og jeg glæder mig også til

må man forstå på baggrund af onsdagenes diskussioner en fuld illustration af

holder sig inden for rammerne af eu kravene og budgetloven med alle de forslag venstre har bragt på banen i det seneste halve år uden at benytte sig af de her pensionsmidler

et ret væsentligt bidrag til vores indtægtsgrundlag så skyldes det at man

berlingske en analyse af at det skulle give

bare spørge og henvise til regeringens eget forsigtighedsprincip vi ved jo at når olieprisen

lavere skatteindtægter til statskassen

der så rent faktisk kommer de omtalte

eller i givet fald hvornår de måtte komme og dermed skabe tilsvarende indtægter så hænger det sammen med det forsigtighedsprincip som regeringen i øvrigt bryster sig af man ved at man har tabt indtægterne

hele den usikkerhed venstre har peget på og alle de forslag venstre har

og uden brug af de her pensionsmidler det glæder jeg mig

end til juleaften i forhold til at få det regnestykke præsenteret i sin sådan fulde

det som finansministeren siger finansministeren siger jamen hvis bare vi holder os under de tre

forsigtighedsprincippet har vel ikke haft noget

forsigtighedsprincippet har vel haft noget at gøre med at man ikke ville afholde udgifter

og når det så kniber med at finde finansieringen

uden de her pensionsmilliarder og med gennemførelse af alle de skatteforslag man

sikrer sig at vi holder os inden for alle de grænser vi er bundet af det glæder jeg mig enormt til at se også bare

at vi ikke helt får de indtægter i kassen vi regnede med

kommer ind så gør det ikke noget at vi fastholder udgifterne til den supplerende grønne check

finansministeren for at vi har fået en nytolkning af forsigtighedsprincippet og

forestille sig at det betyder at regeringen så begynder at gøre yderligere så må vi jo se om vi så også kan støtte det

olieprisen måtte fortsætte med at falde eller i forhold til

fra embedsfolkenes side nedjusterer det skøn for økonomien for næste år

jo set en dramatisk udvikling som sagt stod vi her sidste onsdag hvor olieprisen

firs dollar og nu er den kun på halvfjerds dollar jeg ved ikke hvad der sker om en uge eller om fjorten dage når vi måske står

hvem ved men det er bare for at spørge helt stilfærdigt og oprigtigt

ske yderligere for at vi ikke holde os inden for de tre

venstre jo glæde sig til den del af juleforløbet om

håber jeg bare at jeg kan få et lille nik på at jeg har lov til at glæde mig til det andet nemlig et bud på hvordan i himlens navn venstre agter at få de ting man står her og siger

har regeringen selv oplyst at i årene frem mod to tusind og fem og tredive vil udgifterne stige markant og op til godt tre og halvtreds million

er meget flot af regeringen at man laver en aftale

støttede da begrænsningen i sin tid blev indført under den tidligere regering men nu

forslag på varigt halvfems million

almindelig råderumsfinansiering så der ligger simpelt hen nu igen som der så mange andre områder udgifter som der ikke er sikret varig finansiering til og

finansministeren vil sikkert håbe at det er ham der får udfordringen vi andre vil håbe at det er os der får ansvaret for at finde pengene men altså der er ikke taget initiativer til at sikre en varig finansiering af et udgiftskrævende forslag

i forhold til ministerens varme tale om forsigtighed og ansvarlighed man vedtager et lovforslag her i folketinget

anslås udgifterne at være omkring tre hundrede og halvtreds million kroner

at man træffer nogle beslutninger nu som man kan sige

koster syv og fjorten million kroner de næste par år men altså i tusind og fem og tredive stiger til tre hundrede og halvtreds million kroner

jo optaget af at der er balance i tingene der kommer en

og tredive plan der kommer en to fem og tredive plan

altså aktivt stilling til at udfordringen skal være markant større end vi

dårlige gamle dage hvor vi kunne købe hele verden og jeg ved ikke hvad det her er der styr på

er anlæg jo ikke gratis

penge frem der behøver man

svare fordi man ikke ønsker den politiske debat

ikke bekræfte at man konkret har foreslået offentlige udgifter for tyve milliard kroner i nær fremtid uden bare at antyde nogen form for finansiering fra venstres side

samme forbindelse i øvrigt også i samme uge i hvert fald har antydet at vi skal

af ny teknologi og andet men der er noget vi ved

det vi selv tager stilling til og det vi selv lovgiver om så må det da gøre indtryk

finansministeren at vi giver udfordringen videre til vores kolleger om femten år

der lige er tre hundrede og halvtreds million kroner ekstra der skal finansieres

så har forpligtet kommende folketingssamlinger

en lang række eksempler på at regningerne bare skubbes ud i fremtiden

at være ansvarlig lægger finansieringer ud i fremtiden som der ikke er

finansministeren siger det er klaret på den mellemfristede fremskrivning

fuld folkepension til flygtninge fortrænger

fra deres holdninger fra deres handlinger og deres tilslutning til islamisk stat det betyder selvfølgelig også

for at forhindre at der er folk der rejser ud fra danmark og tilslutter sig

håndfaste og gode redskaber vi ønsker

muligheden for at kunne inddrage passet fra danske statsborgere der formodes

sådan set også at de udlændinge der måtte

skal kunne bortfalde inden de kommer tilbage til danmark derudover skal de danske myndigheder være mere end almindeligt opmærksomme på om der er grundlag for at rejse straffesager så de pågældende kan blive ansvarliggjort

i forhold til eventuelle kriminelle handlinger for eksempel i syrien så har vi endelig bedt straffelovrådet om at vurdere om de gældende regler i straffeloven udgør det tilstrækkelige værn i forhold til

og hvervning til væbnede konflikter i udlandet summa summarum vi har en kæmpe forpligtelse både over for os selv som demokrati og som et frit land over for civilbefolkningen i mellemøsten og verdenssamfundet til at bekæmpe alle dem der måtte påkalde sig den i mine øjne tåbelige betegnelse at være hellig kriger

som jeg håber at også dansk folkeparti vil bakke op om når de kommer til afstemning hernede

der drager af sted fra danmark og til hellig krig i syrien så får man så at vide

tand hvor man tænker er vi da fuldstændig til grin

der tager i hellig krig

jeg må sige at jeg har svært ved at forstå at man ikke kan

udgør når de kommer hjem er jo mindst lige så alvorlig som

jeg blev opmærksom på problemstillingen

jeg første gang så at pet

som beskæftigelsesminister faktisk om at myndighederne ikke bare lavede et almindeligt tjek af de pågældende men at der blev fulgt meget konkret op på hver eneste sag

som har modtaget danske ydelser ja

er det blevet kortlagt og der har også været grundlag for at fratage dem ydelserne selvfølgelig skal vi gøre det ydelserne er et væsentligt

heller ikke skal acceptere at de efterfølgende vender tilbage med eventuelle meget radikaliserede meget ekstreme og antidemokratiske synspunkter som kan resultere i handlinger der udgør en risiko mod vores stat vores frihed og vores

i fald de bliver statsløse og så har oppositionen og potentielt danmark jo det problem at man måske nok frakender dem deres statsborgerskab

man skal man skal passe på med symbolpolitikken her fordi det der er vigtigt for danmark er at vi har styr på de pågældende og at vi hindrer

skal lige meddele at spørgsmål nummer elleve af

mangler vi en spørger og dermed må vi erkende at det

dermed går vi så videre til spørgsmål tretten til beskæftigelsesministeren og det er af herre christian langballe dansk

bare stå helt klart mere faktuelt

kommunernes opgave at sikre at de regler der gælder for udbetaling af sociale ydelser overholdes og det sker som led i kommunernes sagsbehandling udbetaling af ydelser er som udgangspunkt betinget af at ydelsesmodtageren opholder sig i landet er der i kommunen

skal kommunen undersøge sagen og i givet fald træffe afgørelse om at stoppe udbetalingen styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har et velfungerende myndighedssamarbejde med pet om de personer som har været udrejst til syrien samtidig med at der er en formodning om at de har modtaget kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering modtager således oplysninger fra pet om en række personer styrelsen har efterfølgende sendt oplysninger til kommuner og a kasser

træffe afgørelse i sagen styrelsen har anmodet både kommuner og a kasser om konkret tilbagemelding om udfaldet af indberetningerne fra pet og jeg kan her til sidst oplyse at

orienteret om status på sagen problemstillingen har selvfølgelig min store bevågenhed det er som jeg sagde indledningsvis

lige pludselig kommer frem at de her mennesker

også modtager kontanthjælp

så begynder min fatteevne altså

langt hurtigere bliver grebet ind over for det her

jeg går ud fra man ved hvad de har lavet og at der ikke er

en større kontrol i forhold til udbetaling af kontanthjælp

på en sådan rejse

sige meddeler offentlige kontorer at det har man tænkt sig at gøre

og der har vi jo forskellige systemer i forhold til hvornår man skal melde sig og

og kommunerne er og skal være opmærksomme på det vi har med arbejdsmarkedsstyrelsen sagde før taget konkret kontakt til kommunerne så der bliver gjort alt hvad

at tage den her tilsynspligt alvorligt så man sikrer sig at de her folk der rejser ud under ingen omstændigheder modtager kontanthjælp og i øvrigt gerne bliver pålagt

om det med det samme vores styrelse er meget opmærksom på det og de restriktioner og de muligheder vi har

benyttet vi har kontakt til kommunerne jeg er bare og så bliver det en gentagelse

det forhold at de mennesker selvfølgelig ikke skal modtage kontanthjælp hvad kan vi så egentlig gøre noget ved

kan fornemme at beskæftigelsesministeren er enig med mig i det og jeg håber så bare

rent faktisk har modtaget ydelsen under deres udrejse jeg kan sige at der aktuelt er kommet tilbagemelding i tyve sager

i de femten truffet en afgørelse enten af a kassen eller af kommunen om tilbagebetaling og eventuelt

i de resterende fem sager er der ikke truffet afgørelse om tilbagebetaling eller pålagte sanktioner det kan enten skyldes at personen ikke har modtaget en ydelse under sit ophold i udlandet og derfor ikke har overtrådt de gældende regler i forhold til at få den her ydelse eller det kan skyldes at a kassen eller kommunen ikke har kunnet dokumentere at personen har været udrejst der udestår stadig tilbagemelding fra kommuner

a kasser i otte sager i de fire af dem er indberetninger fra pet modtaget i november i år de resterende fire sager

maj og juni i år tre ud af de fire sager er tæt på at blive afgjort og i den sidste sag har

en sige at de personer naturligvis ikke modtager ydelser jeg har tiltro

at både kommuner og a kasser sikrer at de regler der gælder for udbetaling af sociale ydelser overholdes og efter de gældende regler er udbetaling af hjælp allerede som udgangspunkt betinget af at ydelsesmodtageren opholder sig i landet er der i kommuner eller a kasser

skal kommuner eller a kasser undersøge sagen og selvfølgelig træffe en afgørelse om

til at kæmpe mod danske styrker i og med at vi

sendt f seksten fly af sted til irak er alle signaler vigtige

skal fortælle de pågældende at det er en dårlig idé at tage af sted

man kan blive ramt på pengepungen at ting har konsekvenser at når man opholder sig i syrien eller

ikke samtidig modtage danske ydelser

var beskæftigelsesministeriet som opgaven hørte under hvis man skulle gøre

er en lille smule fattigt at der er gået så lang tid fra man første gang blev gjort opmærksom på det man burde

været opmærksom på det af egen drift i og med at der rigtig mange hellige krigere

men at der er gået så lang tid efter at man blev gjort opmærksom på det af dansk folkeparti før man reagerede synes jeg er fattigt det synes jeg er lang tid

på men jeg synes jeg var meget præcis vil

hånd om det og det skal der også hvad enten det er kommunens ansvar eller det er

hjemvendte hellige krigere er idømt

kan oplyse hvorvidt de halvtreds personer som menes at være vendt tilbage til danmark er endt på

man trækker nogle ydelser tilbage

er i syrien det gælder uanset om det er i syrien eller andre steder de er rejst hen at

de ikke få kontanthjælpen med

sige at når man finder nogen der ikke står til rådighed så mister de kontanthjælpen med det samme hvis de er i udlandet der må være

hvor ofte man skal møde op til kontrol aktivering og alle de der ting og der er bare ikke nogen som

ligner mistanke om at der er nogle der er rejst ud af landet

at alle kommuner og de mennesker som arbejder med det her i kommunerne alle dem der arbejder med det her i a kasserne

nu ser den her trafik af hellige krigere der åbenbart tager kontante ydelser med ud af landet at man

en eller anden form for sanktion som oveni

modtager kontanthjælp og dagpenge

som helst tvivl om at jeg regeringen

af sted til den forfærdelige krig imod danmark og vores allierede punkt to

offentlig forsørgelse med derned det er helt

et omfattende støttebehov som man ikke kan opfylde inden for rammerne af den almindelige undervisning

skal eleven henvises til specialundervisning

er jo sådan at forældre har frit skolevalg her i danmark og derfor kan forældre jo også vælge at søge

men det er så op til den frie grundskole om man ønsker

en friskole men man kan søge om det sådan er reglerne i forhold til det og hvis et barn så bliver optaget på en fri grundskole

til gengæld også være sådan at skolen er forpligtet til at give barnet den nødvendige specialundervisning eller anden socialpædagogisk

i nogle tilfælde er det sådan at et barn kan have et støttebehov som også kræver hjælp uden for det der hører til undervisningen er der hvor lov om social service kan træde ind men jeg går ud fra at spørgeren især spørger til den støtte man kan få som en del af

lever op til deres ansvar jeg kan forstå på et svar jeg har modtaget

inddrage forældrene og børnene i

samarbejde men hvis vi nu har

som mener at det ikke er det rette

ikke sikker på at det nødvendigvis er den bedste løsning at det bliver

der ikke er enighed om de tilbud der er og jeg ved ikke om det er tilfældet i den konkrete sag for den kender jeg ikke til men det er jo sådan at hvis forældrene ikke synes at de får det rette

i forhold til deres sociale kompetencer men også i forhold til den læring

ved ikke om ministeren kan huske det men der var jo et udspil fra kl

skulle have fokus på en helhedsorienteret indsats det er netop også derfor jeg spørger ind til de sociale indsatser

godt tænke mig at høre om ministeren ikke mener

sætte sig sammen med blandt andet måske social og integrationsministeren for ligesom at lave den her værktøjskasse til

de familier og de børn som har de her specielle behov så man ligesom

kan man sige hele paletten rundt er det noget ministeren kunne have interesse i at tage initiativ til

kan yde betaling til en friskole

derfor er er det jo sådan at hvis

sker nogle gange går i hårdknude har forældrene mulighed for at klage men det skulle jo helst ikke nå dertil

som det skal være men det forudsætter stadig væk at der er et samarbejde om at finde en løsning

der er da nogle gange situationer hvor parterne ikke bliver enige og

til sociallovgivningen men også i forhold til den hjælp man kan få

har gået på en friskole og friskolen er jo også villig

men kommunen har så ikke været villig til at betale de støttemidler der skulle

være den der går ind i den konkrete sag det kender jeg den ikke godt nok til

enighed om hvordan den samlede løsning skal se ud

også derfor at det jeg understreger er at regelsættet er der men

at der er en reel vilje til dialog og samarbejde

tiltag vil ministeren tage et er regelsættet men derfor kan man jo godt lave nogle andre tiltag

hvad har ministeren tænkt sig at gøre

eller få det rette tilbud

viden om at her har det fungeret godt

tilbud de vil give fordi der også er den del med betalingen så jeg vil gerne høre om ministerens konkrete tiltag

nogle guldkorn til hvordan vi kan styrke indsatsen på området og hjælpe de børn det handler om og de familier det

det er så op til friskolen om de vil modtage barnet og så er der nogle støtteordninger i

af specialundervisning som man også kender fra folkeskolen men det er jo forældrenes frie valg hvis man vælger folkeskolen fra

en friskole men selv om man vælger en friskole til

kan få specialpædagogisk støtte

fra christiansborg gå ind og lave sagsbehandling på enkeltsager det er jo derfor det er vigtigt at vi har et regelsæt der

vi at mulighederne for at kunne sætte ind er til stede herunder også den mulighed for at klage

ikke med nogen løsninger i forhold til hvordan vi kunne gøre

det godt herindefra med nogle løsninger eventuelt

som giver nogle muligheder

skal der sættes ind men det kræver at der er en tæt dialog og et ønske om samarbejde mellem alle parter for at man kan finde nogle gode løsninger

det er mit indtryk at det er der men hvis der er uenighed om beslutningen

men det ændrer ikke ved at hvis man som forælder stadig væk ikke oplever at man får den løsning

det går i hårdknude og der er en række værktøjer man kan bruge for at det samarbejde kommer til

i hvad man får tilbudt af hjælp fra kommunernes side eller om det også er sådan at

familier har jo brug for den helhedsorienterede indsats og der skal kigges på hele paletten

ministeren mener at der er tilstrækkeligt med værktøjer

inden for de frister som sundhedsstyrelsen anbefaler det er elleve procent flere end da vi begyndte at kunne overvåge området i to tusind og tolv med virkning fra to tusind og tretten for yderligere at styrke

regeringen over de næste fire år investere over en milliard kroner i bedre kræftbehandling og en stor del af pengene

øget kapacitet til flere scanninger

undersøgelser på sygehusene det skal både bidrage til

nedbringe ventelisterne og udligne de regionale forskelle så patienterne kan komme endnu tidligere i behandling

af medaljen nemlig det faktum at der i dag er flere tusind kræftpatienter

der er en meget stor geografisk ulighed i i forhold til patienternes muligheder for rent faktisk at få behandling til tiden

for venstre er de helt store forskelle mellem sygehusafdelingerne i forhold til mulighederne for at komme i behandling helt uacceptable og det er jo sådan set også derfor vi fra venstres side foreslår et ambitiøst løft af kræftområdet

end det som regeringen har lagt for dagen hvorfor fordi det ikke må være sådan som det er i dag nemlig at det

inden for en række kræftformer er sådan at det er ens postnummer som afgør hvor god og hvor hurtig en behandling

sige at på trods af at det på nogle områder går fremad

også tilbage på en række felter hvis man kigger på

fremgang i de seneste år under den her regering

at forskellene mellem regionerne rent faktisk vokser

her i sidste uge så vi jo så også en række meget triste eksempler på at der er patienter som i en

livet som følge af kræft blandt andet fordi de i tide blev scannet og dermed ikke havde muligheden for at få stillet en diagnose i i tide så hvad vil ministeren

den tilstrækkelige scannerkapacitet til at kunne lave en hurtig udredning nu hvor

nogen overbevisende fremgang jeg synes det dokumenterer

den region der gør det dårligst er jo systematisk indsnævret i den periode hvor

ikke konstant bliver afvist men rent faktisk får muligheden for at få den hurtige diagnose i tide

har nogle uklare symptomer men jeg spurgte helt specifikt til scanningskapaciteten nu hvor regeringen

mener ministeren at der med det beløb regeringen har afsat til næste år er fundet de fornødne og tilstrækkelige midler til at der er den tilstrækkelige mr scanningskapacitet som regionerne jo går ud og siger at de

mangler samtidig med at vi jo kan se at der er private sygehuse som siger at de rent faktisk har ledig

noget af det allerallervigtigste for at komme videre ad vejen med at reducere kræftsygdom er efter regeringens opfattelse at vi bliver bedre til at opdage sygdommen hurtigere og at vi bliver bedre til at få sat folk i behandling og det sker ved at vi lægger en mulighed pligt hos de praktiserende læger for at gøre en ekstra indsats værktøjer til at gøre det og det sker også ved at øge kapaciteten på sygehusene

den korrekte behandling når vi taler om kræftpatienter og kræftforløb

indtil videre har ministeren sagt ja

konkret spørgsmål når vi taler om

har i sinde at inddrage private aktører for at øge den den scanningskapacitet vi har således at vi kan få afhjulpet presset på de offentlige sygehuse og vi kan få nedbragt ventetiderne hvad vil ministeren konkret gøre for at inddrage private aktører

har kvitteret for den indsats regeringen nu gør for de penge som der er sat af i finansloven og som vil betyde reelle forbedringer det kan godt være at det ikke passer ind i i venstres angrebsmanual for hvordan man gerne vil tegne verden men i virkeligheden er der en stor anerkendelse af at det her bliver til noget

den der med at at venstre har været mere generøs økonomisk

samtidig at holde fast i at venstre med den ene hånd giver penge men med den anden hånd tager penge fra regionerne som gør at den der generøsitet ikke bliver nær så stor som det man gerne

på ventelisterne

har kapacitet og som faktisk kan være med til at nedbringe

patienterne i centrum jeg vil i modsætning til venstre ikke privatisere ikke lave overbetaling bare for at skabe et marked for de private hospitaler jeg er fokuseret på patienterne

i privat regi end hvis han selv skal producere det

ministeren var væk i hele sidste uge men ministeren var da på tv kommentere nogle af de her sager der på et tidspunkt var på kræftområdet nu genopfrisker jeg ganske hurtigt hvad det var

var problemet en række patienter var ikke blevet scannet til tiden regionerne meldte ud vi har planer om at indkøbe mere scanningskapacitet

mr scannere i privat regi og så spørger vi bare ministeren helt stilfærdigt kunne det ikke være fornuftigt at man for patienternes skyld rent faktisk gjorde noget for at nedbringe ventetiderne og sørge for at de kunne komme igennem den hurtige

behandling for vores patienter og ikke være så fokuseret på om det er privat eller offentligt og navnlig ikke bevæge os tilbage i den situation som vi havde under den tidligere regering hvor man for at skabe et privat marked kunstigt giver en overbetaling

hen betaler for meget for en ydelse som man ellers kunne få bare fordi man vil skabe

en plan som er fuldt finansieret ikke bare for en år men for alle fire år inden for en ansvarlig økonomisk politik for sandheden er jo den at den den økonomiske politik der har været ført

de seneste år har givet os en mulighed for at gøre en særlig indsats her har givet os en mulighed for at gøre noget særligt der har vi valgt at sige at i stedet for at give skattelettelser eller overbetaling til private eller andet

nytte blandt andet på på kræftområdet derfor foreslår vi også at kapaciteten til

de diagnostiske centre i regionerne øges markant det betyder konkret at

diagnostik i forbindelse med udredning af kræft øges med femten til tyve procent i forhold til det nuværende niveau hvilket

midler til øget kapacitet til kræftkirurgi på udvalgte områder

som en del af planen har vi sat os det ambitiøse mål at tre ud af fire skal overleve kræft i to tusind og fem og tyve hvilket er et markant løft i forhold til det niveau som vi

situationen fra før folketingsvalget to tusind og elleve hvor socialdemokraterne også havde gang i

det her spørgsmål på baggrund af de seneste tal fra

den rigtige vej på nogle områder men der er så sandelig også områder hvor det ikke går den rigtige vej og derfor hjælper det ikke noget at ministeren kun vil fokusere på det der er positivt og så er fuldstændig ligeglad med de patienter som hver

ikke får den behandling som de burde have fået ifølge monitoreringen står det jo klart at der er problemer på en række områder og dermed at der er mange kræftpatienter som ikke får behandling inden for den tid som

anbefaler vi må sige navnlig står skidt til

blæren og i nyren der er det faktisk på to år ikke lykkedes at forbedre forholdene for patienter med kræftsygdomme i urinvejene uanset hvor rosenrødt et billede ministeren forsøger at tegne af den virkelige verden faktum er at det kun er hver anden patient med nyrekræft der får behandling til tiden

set er endnu værre hvis man er patient og har blærekræft her er det hver fjerde hver fjerde patient som får behandling inden for den tid som lægerne anbefaler jeg gentager det lige igen det er hver fjerde patient det er simpelt hen ikke godt nok og hvis vi kombinerer det det billede og det faktum at der ikke har været en positiv udvikling de sidste to år på det her område med det faktum at vi ved at der fremadrettet kommer markant flere kræftpatienter så er det jeg gerne vil bede ministeren om at forklare

regeringen så stædigt insisterer på at der ikke er behov for at iværksætte det fornødne stykke planlægningsarbejde i form af en kræftplan iv som sikrer at vi kan tage højde for den udvikling og dermed sikre at flest mulige patienter ikke bare i morgen men også i årene

får den behandling til tiden som de skal have

tiden for deres kræftsygdom at det er lykkedes for regeringen at skaffe de ekstra penge som skal til

det selvfølgelig klart at når spørgeren

tager enkeltområder ud og siger at her går det dårligt og man har et gennemsnit hvor man kan se at det går markant bedre så vil der selvfølgelig være en række områder hvor det går bedre ellers kunne det jo ikke lade sig gøre det gælder for eksempel

en klar forbedring prostatakræft

meget meget lille regional forskel så nævnte spørgeren kræft i blæren og sagde at det

hver fjerde der bliver behandlet inden for standardforløbstiden der bliver

det er hver tredje og man får indtryk af at spørgeren i virkeligheden ville ønske at det gik dårligere når nu tallene bliver tegnet dårligere

af direktøren for kræftens bekæmpelse der siger det er dokumenteret at der meget snart vil komme store stigninger i antallet af danskere der får kræft og jeg kan blive ret bekymret når jeg ser at så få patienter på blandt andet det urologiske urologiske område får behandling til tiden det er nu man skal gå i gang med en ny indsats som hedder kræftplan

så vi sikrer os at der er kapacitet nok til de mange kræftpatienter der desværre kommer fremover så er det jeg spørger igen hvorfor er det ministeren ikke alene er uenig med venstre men også med kræftens bekæmpelse i at det er på høje tid at vi gør noget ved det her

anerkendt af kræftens bekæmpelse ligesådan

at ventelister til operationer i det hele taget i danmark er kortere end de har været nogen sinde før og til glæde for vores patienter og til glæde for dem som er i den der situation

lider af en sygdom og behov for at vi fællesskabet

beløbene i to tusind og femten og så kan patienterne ellers gå og vente til to tusind og seksten

som venstre har foreslået det er positivt når andre partier støtter

forslag som venstre stiller

sf havde rejst ønsket under finanslovsforhandlingerne så var det jo ikke et ønske som som kunne imødekommes af regeringen det var blevet afvist og så er spørgsmålet hvorfor ville regeringen sådan set også afvise et ønske fremsat af sf

er på nippet til at nikke så jeg antager at det er rigtigt jamen pointen er jo her at

får vi gjort noget får vi taget fat i de praktiserende læger så de hurtigere opdager kræftsygdommene sådan

at vi hurtigere kan finde ud af at få folk udredt og hvad er det der skal til og gør vi noget sådan at vi hurtigere kan få behandlet dem som har kræftsygdomme ja det gør vi og det er altså uanset hvordan man vender

det notorisk prioriteret og det bedste ved

jeg vi kan glæde os over i fællesskab selv om venstre ikke er en del af finanslovsaftalen

at der er sat rigtige penge af ikke fantasipenge ikke nogle penge der bliver givet ud den ene hånd og taget med den anden hånd men rigtige penge til at forbedre forholdene for kræftpatienterne til næste år

som alle ikke mindst kræftens bekæmpelse siger der er behov

så bagefter også at måtte konstatere

at man ikke er særlig ambitiøs når det kommer

sende nogle penge med det og de flotte ord og løfter man ellers går og udsteder det afgørende er hvad vi gør siger ministeren problemet er jo bare

afvise at ville iværksætte en kræftplan iv

så vi også kan sikre at vi fremadrettet sørger for at danske kræftpatienter og deres pårørende

så vi også kan iværksætte behandlingen hurtigere og dermed sikre en bedre kræftoverlevelse i danmark hvad er ministerens vigtigste argument for at vi ikke nu skal sikre at vi ikke kommer til at havne i kæmpestore kapacitetsproblemer på kræftområdet fordi den her regering ikke i tide har villet iværksætte det fornødne planlægningsarbejde som alle andre ude i den virkelige verden siger

jeg undrer mig jo lidt over at herre jakob ellemann jensen stiller det spørgsmål til

skære i udviklingsbistanden det var jo

det er jo sådan at det er venstre som mener at vores

og det vil jo betyde at man skal ind og finde to en halv milliard

til danmarks indsats over for verdens fattigste og venstre peger jo ikke på nogen måde på hvor man ønsker

skære og hvem det skal gå ud over og det skal jeg slet ikke hjælpe venstre med at finde en forklaring på

får nævneværdige konsekvenser hvis man skærer på udviklingsbistanden det kan man være helt sikker på det som regeringen gør er at vi

det er ikke en besparelse vi har sammen med sf og enhedslisten som et led i finanslovsaftalen

en ekstra milliard kroner så bistandsprocenten i to tusind og femten kommer op

procent af bni i forhold til de nul

som den udgør i dag og det er en midlertidig omlægning i en ekstraordinær situation som spørgeren godt ved hvor vi har et usandsynligt højt antal flygtninge der i øjeblikket kommer til danmark på grund af en stor omfattende krise i verden hvor vi har det største antal flygtninge siden anden verdenskrig og den situation er helt afgørende forskellig fra de planer som venstre har om

der er der jo tale om permanente besparelser som vil have langt mere alvorlige konsekvenser

ikke mindst de mennesker der er ramt af de frygtelige begivenheder men når jeg spørger på den her måde

ministerens parti sammen med resten af partierne i rød blok tidligere har ment noget andet om udviklingsbistanden for da man havde en tilsvarende situation i to tusind og ti en lignende situation hvor den daværende og på mange måder udmærkede vk regering

penge fra udviklingsbistanden rettet mod vores partnerlande til

s sf radikale venstre og enhedslisten at man stemmer imod aktstykket da man generelt ikke finder at merudgifter på asylområdet skal finansieres af udviklingsbistanden

gør det hverken mere rimeligt eller fornuftigt at udskyde eller reducere aktiviteter blandt verdens fattigste for at finansiere asylsystemet i danmark mener ministeren stadig væk det her eller

mener ministeren altså at regeringen opfører sig som der står her urimeligt og ufornuftigt

mange flygtninge komme til danmark nu der gør at det beløb vi skal bruge af bistanden er desto større men jeg kan godt forklare

vendte os mod at regeringen pludselig ønskede

bruge et stort beløb af bistanden på flygtninge på daværende tidspunkt

den venstreledede regering dengang for det første havde gennemført store besparelser på bistanden og ønskede at gennemføre andre besparelser på bistand i den situation

det var rimeligt at man yderligere skulle holde for med så også at finansiere flygtningeudgifter så der er meget stor forskel på den situation vi har i dag med en regering der faktisk hæver bistanden og en regering der dengang ønskede at skære i bistanden og allerede havde gjort det og deraf altså forskellen men jeg synes jo spørgeren stadig mangler at svare på

for dansk udviklingsbistand at venstre vil spare to en halv milliard kroner det synes vi godt vi kunne få opklaret her i dag

det samme beløb som vi i venstre ville skære udviklingsbistanden med hvorimod det er forkert og uanstændigt og skulle jeg forstå ministeren korrekt også umuligt

vi vil foretage besparelser på udviklingsbistanden på to

på om man som venstre ønsker at lave direkte nedskæringer i ulandsbistanden for to milliard

med inden for bistandsrammen

udspil vil jo være at man ud over at skulle omlægge to

er jo rimeligt at man på en eller anden måde får at vide hvordan det skal ske

markeder også ved brug af bistandskroner

dansk erhvervsliv er enigt i nu har min gode kollega herre jakob ellemann jensen jo brugt noget af sin tid på

opmærksom på hvordan ministerens parti og ministeren selv har brugt mange kalorier på at kritisere venstre for dernæst selv at foreslå et sparekatalog det er et besparelsesniveau der minder om det vi har fremlagt

de aktuelle besparelser vil koste godt og vel en hundrede og tredive million kroner på den erhvervsindsats vi hjælper danske virksomheder med men frem for alt hjælper udviklingslandene med kan ministeren ikke se at

et privat erhvervsliv der gør at man er i stand til at finansiere sig selv som samfund

det at hjælpe blandt andet danske virksomheder

det har også den fordel at det kan give nogle arbejdspladser og noget vækst herhjemme i danmark

som et led i finanslovsaftalen

jeg er blevet nødt til at indstille brugen af dele af erhvervsinstrumenterne fordi vi har fået en evaluering der siger at instrumenterne

til dels ikke virker og

måske også strider imod eus statsstøtteregler

udbetalinger på det niveau vi gerne vil have i to tusind og femten men vi kommer tilbage med nye instrumenter

og sikre at også danske virksomheder kan bidrage til udviklingen i udviklingslandene

men det ville da være rart om ministeren bekræftede at udviklingshjælp jo

fortærskede billede med at lære folk at fiske så de i fremtiden kan klare sig selv i stedet for at

som en kontinuerlig politisk udvikling mener ministeren

man bør prioritere erhvervshjælpen

ikke får skabt tilstrækkelig med jobs ude i udviklingslandene på baggrund af instrumenterne og i øvrigt

tænkes at være i strid med eus statsstøtteregler så har jeg ingen anden mulighed når jeg får

brugen af instrumenterne og så udvikler vi nogle nye og der har vi også penge på budgettet næste år til at de nye kan komme i anvendelse

men jeg synes stadig væk at man

tænke på at der er et parti her i folketinget spørgerens eget som vil skære to milliard kroner

skal skæres på erhvervsbistanden det kunne jeg også godt tænke mig

bistanden og har en ambition om at hæve bistanden eller om man skærer voldsomt ned på bistanden

og dermed synes jeg gjorde det legitimt at sige at

til at finansiere flygtningeudgifter på det tidspunkt det er

det er for områder som

vi også kan opgøre som udviklingsbistand

til efteråret før vi kender det nøjagtige tal

kan lægge det nøjagtige budget og dermed også finde ud af

klart at når vi starter året med at have en negativ reserve på

sikre mig at der i efteråret er så mange udestående bevillinger at det er muligt

lidt strammere økonomistyring og det kræver også at vi er lidt mere tilbageholdende med forbruget

så være men hvordan vi kommer til at gribe en eventuel omprioritering an på på

det kommer også an på hvordan udviklingen i vores aktiviteter forløber i to tusind og femten for

lige så godt som jeg at vores udviklingsarbejde

man arbejder under svære forhold så det er ikke alt hvad vi fra årets start har planlagt der ender med at blive klart til iværksættelse eller blive udmøntet i den størrelsesorden man måske havde forestillet sig så vi vil normalt anvende de midler

til at fremrykke eller opjustere andre aktiviteter eller til måske at søsætte helt nye initiativer

situationer løbende skulle overveje om vi skal vente

midler eller sætte nye ting i gang indtil vi har

altså ikke kan blive til noget og det vil have konsekvenser men

situation vi står i med rigtig rigtig mange flygtninge på verdensplan

søger mod danmark men jeg vil bestræbe mig på at lave sådan en besparelse så nænsomt som

jo meget belejligt at det lige er september

femtende september har vi jo et valg til folketinget og så ligger den her

udmøntning af en negativ reserve

den regering der måtte være efter et valg uanset om det er ministerens regering der fortsætter eller om det er en regering

ansvarlig finanspolitik at man på nuværende tidspunkt siger

venter med at finde den sidste halve milliard til efter et folketingsvalg hvor det måske

man kommer til at bruge de penge

skal finde nogle flere så det synes jeg

tvivl om at eventuelle yderligere besparelser

vil have konsekvenser men det er jo slet intet set

hvilke konsekvenser det vil have hvis man skal gennemføre

som en ny regering under venstres ledelse om det måtte blive tilfældet ville skulle gennemføre og der mangler vi stadig væk at få at vide

og det er jo heller ikke i tråd med det forsigtighedsprincip som finansministeren ellers har introduceret for den siddende regering med det er meget rart at

at regeringens sande ansigt nu sådan kommer til syne

man jo rask væk bruger penge som man ikke ved om man har for dem kan man jo finde på et senere tidspunkt hvis det bliver nødvendigt men er det egentlig ikke i strid med regeringens forsigtighedsprincip først at finansiere den her halve milliard som man regner med at skulle bruge

som som reserve efter at den eventuelt er blevet brugt eller gælder

når vi når frem til september måned

om vi får brug for den halve milliard ekstra som der her er lagt op til gør vi det finder vi pengene det har vi rigelig

det jo kun godt for os alle sammen fordi der så kan gennemføres flere aktiviteter til gavn for verdens fattigste

det er jo en helt anden situation at være i end hvis herre jakob ellemann jensen kom i regering og skulle til at finde besparelser for to milliard kroner ud over en omlægning af bistanden i forhold til at finansiere flygtningeudgifter hvor skal de penge findes er det på den humanitære indsats nærområdeindsatsen i syrien i irak er det i forhold til indsatsen mod

i forhold til ebolaindsatsen hvor skal de penge

at socialdemokraterne ser på det på den måde der er rigeligt med steder

er fem har man jo rask væk fundet to

hvor skal den her halve milliard findes henne

i verden og det er

set ikke interesseret i men det er nødvendigt for

finansiere de store flygtningestrømme vi kan se

det er trods alt en meget meget mere lempelig opgave end det er når nu spørgeren skal til at finde for to milliard kroner besparelser på verdens allerfattigste og udsatte på nærområder på indsatsen mod børnedødelighed på ebola ja hvor end man nu måtte ønske

pengene som venstre jo altså